fremgå af folketingstidende DK redegørelsen vil komme til forhandling tirsdag den syttende maj

og ellevte eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af folketingstidende DK redegørelsen vil komme til forhandling fredag den trettende maj

hun ønsker i henhold til forretningsordenens forretningsordenens § nitten stykke fire

kommer til forhandling fredag den trettende

udenrigsministeren er anmeldt følgende spørgere frank aaen til indenrigs og sundhedsministeren

følgende spørgere rasmus prehn jonas dahl sophie hæstorp andersen thomas jensen er der flere der ønsker at melde sig som spørgere det er ikke tilfældet så går vi til spørgsmål til

ikke er mødt op så vi siger tak til

for venligt og hjælpsomt fremmøde så går vi til spørgsmål til indenrigs og

ikke mindst har det vakt opmærksomhed fordi mange har undret sig over hvorfor

skride ind noget tidligere hvorfor

forældrene misrøgte de ni børn over så lang tid og så groft uden at man tog nogen tiltag

i ritzau i dag at formanden for

bettina post giver udtryk for at hun er bange for

hen skyldes at kommunerne er for presset på økonomien

at man ikke prioriterer den her slags sager

hvis man skal fjerne børn

jeg godt tænke mig at høre indenrigsministerens holdning til kommunernes økonomi det er jo ministeren der er ansvarlig for de overordnede rammer

kommunerne er man ikke blevet for presset på den kommunale økonomi når det er sådan

vi oplever den ene sag efter den anden hvor der er børn der i for lang tid

er det ikke en sag vi skulle have været foruden og burde man ikke i

til at håndtere en sag som brønderslevsagen med de ni misrøgtede børn

der ikke er nogen undskyldning for

børn hvis forældre ikke kan passe dem og tage sig af dem men som i stedet skader dem der er ingen

til andre kommuner og der er heller ingen undskyldning for

den anden kommune om de problemer

har været med den pågældende familie og de risici der er for de pågældende børn og økonomi kan aldrig undskylde sådanne forsømmelser

jo lige tænke på at hans eget parti netop har sagt god for at der skal være udgiftslofter det vil sige at skulle herre rasmus prehns parti komme til magten i

der pludselig er et tagselvbord og at alle udgifter pludselig kan klares ved

kommet i samme båd og det synes jeg herre

han stiller det spørgsmål sagen er jo at kommunerne

der er nogle steder hvor de ikke kan styre udgifterne men så må de til gengæld spare andre steder og sådan vil det

aldrig nogen sinde ment at man i kommunerne bare skal bruge løs det vi har sagt

og mere realistisk økonomisk ramme til i kommunerne der må ministeren kunne medgive at hvor regeringen arbejder med nulvækst arbejder vi altså med en vækst i kommunerne med at

spørgsmålet om sociale sager

for børnene og så er der en refusionsordning

her med et ritzautelegram

socialrådgiverforening som i hvert fald har den bange anelse at man kommer til at tænke for meget i kroner og øre

bekymrer det slet ikke ministeren at der kan være situationer hvor

udskyder den her slags sager på grund af økonomi

ikke få fjernet den tvivl og sikre at kommunerne har de realistiske rammer sikre at de kan gribe ind

så findes en mere solidarisk løsning hvor det er hele samfundet der betaler for at de her børn bliver fjernet

jo om at kommunerne har en vid råderet inden for uændrede bevillinger og hvis jeg skal udstede en regeringsgaranti

og det som socialministeren kan understrege er at kommunerne ifølge lovgivningen

og i værste fald også et sanktionssystem det er som bekendt statsforvaltningerne som har det tilsyn

at når socialdemokraterne vil tillade en årlig

alle problemer dermed løst den illusion vil jeg

er jo ikke nogen stor

nissen vil flytte med altså problemerne vil flytte med så det synes jeg

en borgerlig regering og så det vi vil stille til rådighed fra

flere ressourcer til kernevelfærden

at stå og indrømme her i folketingssalen

uanede ressourcer der skal stadig væk prioriteres men kan ministeren ikke medgive at i den pågældende sag hvor der er ni børn der over al for lang tid har levet i omsorgssvigt og det er den groveste form for omsorgssvigt

kommunen sidder og tænker på kroner og øre

den kan gøre for at hjælpe de her børn der må vi fra samfundets side stille de ressourcer til rådighed så vi hjælper børnene

over for børn

så nævnte jeg oven i købet andre problemer som også

hvis man sender familien ud af kommunen eller lukker øjnene mens familien flytter uden at orientere den modtagende kommune og så videre det er alt sammen helt uantageligt det har jeg sagt med stor alvor og det har socialministeren sagt ingen tvivl om det nu kan jeg så forstå at forskellen mellem himmel og helvede i herre rasmus prehns univers

det må jeg sige jo

jeg tror at de fleste

den planlagte udgiftsvækst under den nuværende regering og under en eventuelt kommende rød regering

stolt over at min regering står for lidt større sparsommelighed men at det skulle løse de problemer som herre

indførte regeringen og dansk folkeparti brugerbetaling for kunstig befrugtning på de offentlige sygehuse

der kom her i påsken over antallet af fertilitetsbehandlinger på de ni offentlige fertilitetsklinikker viser allerede nu at der er sket et fald i antallet af behandlinger

færre nye danskere om året altså fire hundrede

fødsler fordi mange barnløse par ganske enkelt ikke har plads til at betale femtentusind kroner for et forsøg med kunstig befrugtning og måske også fordi

investere de her penge får dette drastiske fald i antallet af fertilitetsbehandlinger ministeren til at overveje at ændre loven om brugerbetaling for kunstig befrugtning

følger regeringen udviklingen med meget stor interesse

jeg må sige at jeg ikke er overrasket over at der i det

på tyve procent i antallet af fertilitetsbehandlinger det kan have mange forskellige årsager som ikke nødvendigvis vil påvirke børnetallet skulle der være tale om en permanent tendens

der er flere som udskyder

så er det dog en uendelig lille reduktion i børnetallet vi taler om men jeg vil godt understrege at regeringen absolut ikke har til hensigt at en reduktion i børnetallet og når man ser på

er der heller ingen grund til at tro

men jeg tvivler meget på

reduktion i antallet af børn det bygger jeg også på at hvis en engangsudgift på mellem to tusind kroner

er der jo altså mange af de pågældende der vil

sig en slem overraskelse hvis de

så vi skal også se tingene i proportioner man kan jo også se på de eksempler der har været fremdraget i pressen at de pågældende familier har ganske mange andre meget store udgifter så skal vi nu ikke se tingene i en

teknisk insolvente i de lejligheder eller boliger de har købt

har et ret stramt budget hvis vi ønsker at de unge der har en udfordring

rigtig mange af dem der har et stramt budget alene af den årsag at de er under uddannelse

en grænse for hvor lang tid man kan udskyde det at komme i gang med for eksempel kunstig befrugtning

det er jo en af grundene til at socialdemokratiet synes at det er en rigtig rigtig dårlig idé at indføre brugerbetaling på det her område for vi har ikke nogen interesse i at de unge mennesker venter unødig lang tid hvis de allerede nu ved at de har problemer med fertiliteten

vi kommer til at mangle om ti tyve tredive år når vi står og skal have dem til at betale for vores velfærd synes ministeren at det er hensigtsmæssigt at man har indført en lovgivning der begrænser antallet af børn

et fald i børnetallet på nul procent det håber og tror jeg ikke jeg håber det ikke for det har ikke været hensigten jeg tror det ikke for hvis den udgift skræmmer nogen fra at få

ved at se på hvad det koster at

siger til spørgeren

været igennem det her i udvalget igen og igen og igen og nu også her i salen jeg håber og tror ikke at

procent men jeg har bemærket

både denne besparelse

skylder tre og tres milliard

som

det hul i statskassen der kom på grund af finanskrisen alle har bemærket at socialdemokraterne ikke vil spare

har svært ved at få børn på to hundrede million kroner nu nævnte ministeren tre og tres milliard

netop danmarks fremtid vores børn for at hente to hundrede million kroner

kan man faktisk hvis man er mindrebemidlet få en lang række tilskud og

for at få tilskud til at have børn for eksempel kan man få nedsat

for nogle mennesker vil det

de måske opnår en graviditet med ønskebarnet

i antallet af fertilitetsbehandlinger og fødsler før ministeren griber ind for ministeren siger at han er bekymret og

der er et maksimum per år på femtentusind kroner til medicin

ved en reagensglasbefrugtning

er det vist omkring fem tusind seks tusind kroner og så er det rigtigt at hvis det ikke virker så man skal i gang næste år igen så kan der også være

må det altså handle om et uendelig stort antal mislykkede behandlinger så mon ikke det eksempel hører til andre steder end her

det der med det absurde jeg finder det absurd at socialdemokraterne ikke vil spare på noget som helst og bare siger nej og ikke vil komme med andre forslag men det er da godt at de nu støtter et udgiftsloft

er påfaldende hvordan ministeren både

og også andre steder slår det hen som noget som rent faktisk

har hold i virkeligheden hvis man skal følge ministeren men det der jo er

havde fri og lige adgang til sundhedsydelserne i danmark

og man kan så måske passende spørge er der så lige adgang til sundhedsydelserne i danmark for er det ikke sådan at netop når

har brug for hjælp til at få børn så er det rent faktisk en sygdom anerkendt af

giver den begrænsning at man ikke kan få børn så må man jo også

rimeligt at vi har et samfund hvor man tidligere havde fri og lige adgang til sundhedsydelserne

hvor regeringen nu har ændret det til let og næsten ulige adgang til sundhedsydelserne fordi det netop i det her tilfælde jo

den enkelte borger selv er herre over

en sygdom som man kan være påført af årsager man ikke selv har indflydelse på

tilfældigt eller næsten randomiseret bliver nogle enkelte borger som kommer til at betale den regning regeringen har valgt

at trække ned over den danske befolkning som et led i de spareplaner som regeringen ruller ud

i årevis har givet ufinansierede skattelettelser men jeg vil gerne høre

om ministeren mener at det er hensigtsmæssigt at indføre brugerbetaling på fertilitetsbehandling når vi kan se at der allerede nu er færre danskere der får den fertilitetsbehandling

det ikke har noget at gøre med at danskere fravælger behandling

fald i antallet af behandlinger antyder jo at hvis det fortsætter

jeg har lige argumenteret for det nemlig at hvis man skræmmes af denne engangsudgift

så skal man overveje om man overhovedet vil have børn

have børn sammenlignet med denne engangsudgift selvfølgelig kunne regeringen i stedet for have droppet kræftplan

i stedet for at øge sundhedsudgifterne

kunne vi have øget med to hundrede million kroner mindre det kunne vi have gjort men vi fører altså en ekspansiv sundhedspolitik og sundhedsudgifterne får lov at vokse med knap et par procent om året så var situationen den at ud af de

som jeg fik skulle jeg selv finde de ti

af ekspansionen

var altså denne besparelse som man man jo også har set gennemført i andre lande og som jeg nævnte er der ikke umiddelbart noget der tyder på

børnetal men det vil tiden selvfølgelig

det med let og lige adgang

betaling for tandbehandling vi har faktisk hvis jeg

i forvejen så det er

partifæller for ikke så lang tid siden var ude

nu går fremtrædende venstremedlemmer ud og siger at de

et forsikringssamfund sundhedsministeren siger

nogle få hundrede millioner kroner vi øger brugerbetalingen på et enkelt område så kan det godt være at der kommer et par hundrede

helt opmærksom på at sundhedsministeren har været kirkeminister på et tidligere tidspunkt men jeg synes det er bekymrende at det skal bero på en tro om man rent faktisk kan få adgang til sundhedsydelser i det her land

ikke noget vi fra sfs side vil bakke op om men det der er det helt centrale spørgsmål er jo at man nu står

måske stadig væk under uddannelse og skal rejse femtentusind kroner jeg er med på at det ikke er særlig meget ud af en ministerlønning eller et folketingsmedlems lønning for den sags skyld men det er rigtig meget for en almindelig arbejder i danmark vil ministeren ikke anerkende

kroner faktisk er en voldsom stor udgift

påført som borger

besparelse dette

bidrag til den store ekspansion i sundhedsudgifterne i danmark så må spørgeren tro om det var da selvfølgelig med største beklagelse at jeg måtte acceptere at jeg selv skulle være med til at finde to hundrede million kroner inden for budgettet

jeg har ikke bygget det på tro

man kan jo ikke sige noget sikkert om hvad folk vil gøre det er derfor at jeg siger at jeg håber og tror

fald i børnetallet der er jo også den private sektor og der kan være nogle helt unge der udskyder det der er en række faktorer som vi ikke ved noget om men jeg

ministeren sige er jo at han synes at det er ok at man indfører brugerbetaling på en alvorlig sygdom som man ikke som ung er herre over selv altså at havne i den

ministeren vil heller ikke tage afstand fra at det

som hans partifæller jo tog hul på for nogle uger siden i berlingske tidende det synes jeg er stærkt bekymrende og det er ikke den vej vi fra

bevæge det danske samfund men jeg bider også mærke i at ministeren siger at man

million kroner her men det skyldes jo bla

at man har givet ufinansierede skattelettelser til de allerrigeste i det her samfund

de mennesker som nu bliver ramt af brugerbetaling er jo netop dem som ikke har fået gavn af de her voldsomme skattelettelser

ministeren overhovedet er bekendt med de erfaringer der også er fra tyskland hvor børnetallet jo faktisk er faldet

det rent faktisk har taget år inden man overhovedet er kommet op på det niveau som der var inden man indførte brugerbetaling

at den har ført til et varigt fald i børnetallet

nu fik herre jonas dahl så igen gjort det hele til ren valgkamp ved at snakke om

det står han her og siger i det land i verden der har det højeste udgiftstryk og det højeste skattetryk i det land vil herre jonas dahl være med til at danne regering med det program at der ikke er noget sted

ikke andet end flere udgifter og højere skatter det er jo det som det kommende valg til efteråret kommer til at dreje sig om og det er det som herre jonas dahl her

det er hans gode ret men jeg synes ærlig talt

om ufinansierede skattelettelser i det land der har verdens højeste skatte og udgiftstryk og

man ikke kan opkræve skatter og afgifter medmindre der

vi jo allerede taget regeringen i

meget alvorlig sag nu skal skatteborgerne have

det kommer til at ske men sådan som systemet

stadig væk en ulovlig opkrævning af skat på det område fordi man

må vi afvente hvad rigsrevisor har at sige om den sag når

vi kommer længere frem på året noget der er mindst lige så alvorligt har ejendomsskattelovens §

der ikke er rent mel i posen fra regeringens side det er jo sådan at

den udtalelse intet er

er hvordan man egentlig skal fortolke loven det helt centrale er ikke blevet behandlet af kammeradvokaten det

det vil jeg egentlig spørge ministeren om her i dag hvorfor er ministeren ikke gået ind

undersøgt om der uretmæssigt

det antydes jo i kammeradvokatens papir at det gør der vist

alboa en andelsboligforening er kommet til at betale alt alt for meget i grundskat

generelt problem landet over hvad vil ministeren gøre for at sikre at folk med sikkerhed ikke betaler for meget

og meget pædagogisk gennemgang af det problem som her bliver rejst igen og regeringens svar er klokkeklart der bliver betalt tilbage hvis der uden hjemmel

er opkrævet skatter det kræver grundloven jo og det vil vi selvfølgelig efterleve det er kompliceret og det er kommunerne der

men det er der ikke noget at gøre ved for lov er lov og lov skal holdes og det gælder især grundloven så der bliver betalt tilbage hvis spørgeren vil have noget at vide om § en stykke fire og § en stykke seks og hvad der nærmere står i kammeradvokatens redegørelse

forklare alt men det bliver altså skriftligt og ikke her i en helt

blevet opkrævet uretmæssigt

får deres penge tilbage og endnu vigtigere

§ en stykke fem også vil give en længere forældelsesfrist til skatteborgerne

den skat de egentlig skal betale kan vi få sikret dels

nødig være så hvis jeg nu står her uforberedt og siger

alle

lige præcis får alting tilbage

jeg vil give en længere forældelsesfrist osv

så har jeg jo dermed udstedt løfter som jeg ikke har baggrund for at udstede altså den slags løfter om hvem der har krav på hvad og hvornår og om at kammeradvokatens redegørelse skal suppleres er altså ikke noget jeg her i en uforberedt spørgetime skal tage stilling til hvis spørgeren havde stillet spørgsmålet

der været et skriftligt spørgsmål som havde ført til at

gode gedigne svar

yderligere § tyve spørgsmål med skriftlig forberedelse

holde fast i at det her

med teknik og små detaljer og kammeradvokatundersøgelser

seks er overtrådt

uden at der er lovhjemmel til det

så må det også ligge lige for for ministeren her i dag at

også får mulighed for at få lidt længere tid sådan at deres klagesag kan komme igennem systemet det ville egentlig klæde en venstreminister at

udsteder nogen som helst garantier

jeg tror at jeg har begrundet hvorfor herre thomas jensen ikke kan komme længere i dag jeg har tilmed forklaret ham hvordan han kunne have sikret at han kunne få nogle bedre svar nemlig ved at stille et af de

jeg kom med et forpligtende svar men det gjorde han jo ikke og det er altså ikke min fejl vi prøver selvfølgelig i ministeriet at gætte på hvad

blive rejst af spørgsmål her vi havde ikke i vores vildeste fantasi regnet med at jeg skulle udstede garantier

her men det jeg kan sige helt overordnet

jeg skal her udsætte mødet mødet genoptages i dag klokken fjorten

det med at regeringen igen og igen har opfordret unge til at søge ind på professionsuddannelser som for eksempel læreruddannelsen når regeringen nu gennemfører en nulvækstpolitik der medfører at mange af dem der lyttede til regeringen og tog en læreruddannelse nu sendes hjem til deres familie

hvis nogen kommuner

er nødt til det skyldes det formentlig

som kan nævne at i slagelse har man lige præcis i dag prikket hele fem og halvtreds skolelærere der altså får at vide at der er udsigt til at de ikke kan fortsætte på den skole de har været ansat på de får altså en fyreseddel med hjem til deres familie

vi spørger danmarks lærerforening kan de nævne at sidste år ved skolestart

stillinger og det der lægges op til nu her til august er at der

seks og halvfems færre lærerstillinger

færre skolelærerstillinger og det matcher jo ikke rigtig

står her med et papir fra regeringen der hedder faglighed og frihed regeringens udspil til en bedre folkeskole

at det er vigtigt at få dygtige skolelærere man

af en ung skolelærerinde lise knudsen der i øvrigt også er tidligere landsholdsspiller i håndbold som gør reklame her det skal rigtigt trække unge mennesker til tag en læreruddannelse siger regeringen problemet er bare

gjort sig umage for at kvalificere sig i den retning regeringen har sagt man skal

at man får en fyreseddel hvordan kan regeringen være det bekendt at sige til unge mennesker tage en læreruddannelse

der altså fyresedler i vente for det er jo det der er konsekvensen flere tusind færre skolelærerstillinger nu end der var for ganske få

må bero på en misforståelse det skyldes ikke nogen beslutning eller noget regeringen har vedtaget hvis der er nogen kommuner der må afskedige medarbejdere det skyldes alene

et overforbrug i de tidligere år ligesom det gælder vil jeg gætte på herre rasmus prehns familie ligesom det gælder min familie hvis man har kørt i en årrække med et overforbrug så indhenter sandheden jo en til sidst

selv har udsendt en pjece hvor den taler om en bedre folkeskole vi kan også huske at landets statsminister brugte en af sine nytårstaler til at tale om en folkeskole i verdensklasse hvor man altså stillede forældrene i udsigt at deres børn skulle have en folkeskole

sagt til unge mennesker vi har sådan brug for en bedre folkeskole så tag og

siger den ene borgmester efter den anden

dygtige skolelærere hjem med en fyreseddel det skulle ministeren da hellere tage

tage alvorligt frem for bare sådan at afvise det

overholdt sit budget og andet sagen er den at kommunerne

føler sig så pressede af nulvæksten at de tager nogle af de dygtige lærere som regeringen har

til blev uddannet og sender dem hjem

man havde i to tusind og ti oven i købet forhøjet med pris og lønudviklingen sådan at man kan have

i to tusind og elleve som man havde i to tusind og ti

derfor er jeg nødt til igen at sige at herre rasmus prehn har misforstået det medmindre herre rasmus prehn kan forklare mig hvilken beslutning

er der gør at

der er den sammenhæng for der er ikke den sammenhæng herre rasmus prehn taler om der er en række kommuner som jo i to tusind og ni og to tusind og ti groft har overskredet budgetterne

tage en uddannelse regeringen har svigtet sit løfte til forældrene og til børnene man lovede en folkeskole i verdensklasse

altså ringere undervisning det der så er finansministerens attitude

nedad sparker nedad og siger til landets kommuner herunder en række venstreborgmestre det er jeres skyld det er jer der ikke har kunnet holde hus med jeres penge jeg synes ikke det er en værdig attitude jeg synes at finansministeren skulle stå på mål for at man har valgt som bevidst politik i regeringen at lave en nulvækst nulvækst betyder ringere undervisning og flere dygtige lærere der sendes hjem til familien med en fyreseddel

de havde i to tusind og ti dog reguleret op for så vidt angår priser og lønninger

man kan have det samme personale i to tusind og elleve som man havde i to tusind og ti man kan købe de samme varer og tjenesteydelser i to tusind og elleve som man kunne i to tusind og ti for beløbet reguleres op

mindre efterspørgsel i det danske samfund og hvilken effekt vurderer ministeren det vil

skal fyres hvis kommuner er nødt til at

afskedige medarbejdere skyldes det ene og alene at de har

og det samme og det må jo skyldes at man ikke har nogen god forklaring og at man ikke vil stå ved hvad det er man har gjort sagen er jo at tallene taler deres eget tydelige sprog

på p fire sjællands hjemmeside og i radionyhederne

fem og halvtreds skolelærere og kigger vi på

seks og halvfems færre skolestillinger man får

gjort hvad de kunne for at hjælpe samfundet og for at stille sig til rådighed

det vil jo have den effekt

når man går fra at være på en almindelig løn til at komme ned på dagpengesats så er mindre at forbruge med

ikke får en negativ konsekvens

danske samfund når flere går ned i indtægt

bliver der mindre omsætning og derfor er vækstbetingelserne ringere vil ministeren ikke anerkende den sammenhæng

samfund at regeringens nulvækst betyder

skolelærere er jo altså en dagsaktuel sag det er ikke noget jeg kunne have spurgt om for uger tilbage det er en ny sag og det endnu en konsekvens af regeringens nulvækstpolitik når man laver nulvækst

penge til folkeskoleundervisning

bliver kommunerne tvunget til at afskedige ellers

komme ned på dagpenge når man er på dagpenge

forbruger man mindre og det vil sige at efterspørgslen i samfundet bliver mindre og det udfordrer de vækstbetingelser

det danske samfund kan ministeren ikke bare anerkende den helt simple

skal fyre medarbejdere kommunerne får i to tusind og elleve det samme som de fik i to tusind og ti oven i købet forhøjet med pris og lønudviklingen i to tusind og tolv vil de få det samme som i to tusind og elleve oven i købet forhøjet med pris og lønudviklingen i to tusind og tretten vil de få det samme som i to tusind og tolv oven i købet reguleret op med pris og lønudviklingen så der er intet i regeringens politik der gør at det skulle få de konsekvenser som herre rasmus

jeg kan derimod komme i tanker om at en række kommuner ikke har været særlig gode til at styre økonomien

strudsen som simpelt hen stikker hovedet i busken og så tror at alle problemer bare er forsvundet

problemerne fem og halvtreds lærere der bliver fyret i slagelse i dag de voldsomt mange lærerfyringer der sker på landsplan i stedet for at forholde sig til virkeligheden i stedet for at forholde sig til de uhyggelige konsekvenser der er

nulvækstpolitik vælger finansministeren at stikke hovedet i busken

at droppe strudseattituden få hovedet ud af busken

det er jo det vælgerne forventer af en regering

prøver at løse de problemer der er ude i

får konsekvenser for den omsætning

kom ind i kampen og svar på spørgsmålet

kun er mig der har det sådan at der skal være balance mellem indtægter og udgifter jeg kunne godt få en mistanke om at socialdemokraterne gerne vil sende det signal til landets kommuner

og at det er i orden det er selvfølgelig også en måde

dukker op en onsdag og fortæller mig hvilken beslutning det er der gør

vente i mindst fem og tyve minutter på at en ambulance nåede frem og at den lange ventetid endte med at koste borgeren livet fordi hjælpen befandt sig mere end fyrre

dybt beklageligt at det ikke lykkedes at redde en tilskadekommet person med akut livstruende hjertestop samtidig må jeg

sige at jeg ikke har nogen mulighed for at vurdere hvorvidt det under andre omstændigheder ville have været muligt at redde den omhandlede patient

jeg vil gerne præcisere at det er regionerne der

det er regionerne som efter bestemmelsen

i sundhedsloven er ansvarlige for at planlægge ambulanceberedskabet herunder bestemme beredskabets omfang i de enkelte geografiske områder på baggrund af de lokale behov

oplyst at man på baggrund af den forventede aktivitet vedrørende ambulanceberedskabet i skagenområdet har vurderet at én døgndækkende ambulance har kunnet dække behovet jeg har samtidig fået oplyst at regionen vil drøfte med leverandøren hvordan en lignende situation kan undgås i fremtiden jeg ser i

den sundhedsfaglige direktør i region nordjylland udførligt har beskrevet

ambulancedækningen i det nordjyske område han skriver at skagen ikke har noget dårligere beredskab end andre byer og

forringet den akutte hjælp tværtimod antyder han at den er blevet forbedret men det kan jeg jo ikke vide

det måske er mere rimeligt at herre bjarne laustsen spørger sin partifælle ulla astman som i den bedste sendetid på den mest forstandige måde

for hændelsen

at man selv med et beredskab

en minut væk eller fem og tyve minutter væk

desto større er risikoen for

sammen på en sådan måde at at ambulancen er to og fyrre

man kan jo ikke bebrejde nogen falckreddere

på fem og tyve minutter

jo det setup der er at fra klokken atten

er akutbilen

og der er vel lige stor risiko for at man kan få et hjertestop hvad enten det er i dagtimerne eller i aftentimerne

sådan at de har været nødt til at prioritere derfor

om de midler der er afsat til regionerne er af en sådan karakter at beredskabet kan

den kobling at jeg gerne vil have ministeren til at svare

angående en sag der er hundrede procent regionalt besluttet skal forstås sådan at herre bjarne laustsen vil nedlægge regionerne så koster det kun et ord så nedlægger vi regionerne

der er konsekvensen af at

bjarne laustsen rejser spørgsmål som er rent regionale her i folketingssalen han vil have at jeg skal tage ansvar for noget som jeg ikke har den mindste indflydelse på

ulla astman som er regionsrådsformand

i avisen er der skrevet en grundig redegørelse af den sundhedsfaglige direktør jens winther jensen der er ikke én begrundelse for at

i salen og det er der heldigvis også

opdaget han bruger overskriften politisk plat på tragisk

og jeg er helt sikker på at når det drejer sig om

det sådan at den nuværende regering har frataget regionerne mulighed for selv at have selvstændig

regeringen jo et medansvar for regionernes økonomi det er bare derfor at jeg stiller spørgsmålet

meget gerne diskutere med sundhedsministeren også om om der kan findes andre muligheder for at gå ind og forbedre beredskabet

jo enige om at det er en tragisk hændelse

i vores magt for at hjælpe folk det forventer de

fem hundrede mennesker i skagen der til dato har skrevet under på

vil have et bedre ambulanceberedskab

jo blevet hørt det er derfor vi taler om det her i dag det kan også godt være at regionerne vil lave om på det men men som der også bliver sagt så er er skagen og andre yderområder i nøjagtig samme situation

og hvis det hele handler om at spørgeren mener at regionerne skulle have skatteudskrivningsret så vil jeg da gerne

jeg vil også gerne spørge om en eventuel skatteudskrivningsret så betyder at regionerne frit kan bruge penge jeg har lige hørt her de sidste par dage at det er socialdemokratiets politik at der skal være udgiftslofter både i kommuner og i regioner så hvad er

laustsen på den måde at regioner uden skatteudskrivningsret

hvis det er det herre bjarne laustsens parti mener det kan ikke nytte noget at socialdemokratiet er et mangehovedet uhyre der har så mange forskellige meninger og som bringer spørgsmål ind i folketingssalen som ikke har noget med regeringen at gøre jeg har ansvaret for de samlede bevillinger som er kraftigt stigende kraftigt stigende i forhold til alle andre offentlige områder og så er det inden for de rammer

ministeren vil svare på de spørgsmål der bliver stillet så har man jo mulighed for at afvise dem inden

man kommer i folketingssalen men men ministeren vil godt polemisere og tusindvis af andre ting jeg stiller bare det spørgsmål som tusindvis af skagboer

og så har jeg tilladt mig at stille det spørgsmål fordi det er ministeren og regeringen der har det samlede ansvar for økonomien

afsat midler nok således at det er forsvarligt og acceptabelt

et ambulanceberedskab i den her situation der findes andre situationer hvor de har ventet i mere end fyrre minutter på en ambulance i det her tilfælde

var det seks og tyve minutter

man bor på en yderspids og hvor man ikke har mulighed for at få hjælp fra anden side

i skagen det er det skagboerne spørger om

citere hvad jens winther jensen den sundhedsfaglige direktør har skrevet

der opstod tre akutte hændelser på næsten samme tidspunkt om aftenen falck valgte at køre ambulancen fra skagen til ålbæk og lige efter opstod der to andre akutte opgaver i skagen

det er det han forklarer var det helt særlige og ulykkelige der skete i den pågældende situation hvis sådanne undtagelsessituationer skal undgås

kræver det et beredskab som er så kostbart at man for de penge ville kunne redde mange flere liv ved at bruge dem på anden vis der skal med andre ord prioriteres

man får mest sundhed for pengene den opgave ligger hos regionerne så længe vi har dem

kan nå tilbage til et sygehus således at der er en reel mulighed for at redde liv da ekstremt mange sygehuse er lukket ned

var det jo ikke noget særlig velanbragt spørgsmål men jeg svarer igen

folketinget men de må svare hvad

er det de enkelte regioner der er ansvarlige for at planlægge og etablere det præhospitale beredskab jeg kan oplyse at den præhospitale indsats kan bestå af mange dele som hver især er med til at yde livreddende indsats den præhospitale indsats bygger på at der skal gives livreddende indsats

inden man når sygehuset denne livreddende indsats kan for eksempel ydes

bemandet med ambulancebehandler med særlig kompetence en såkaldt paramediciner eller bemandet med sygeplejerske den livreddende indsats kan ligeledes ydes af ambulanceberedskabet

samt i forbindelse med transport til sygehuset assistance ved ambulance

møder ambulancen på vej til sygehuset og overtager den livreddende behandling desværre vil der altid ved de nævnte ordninger være en risiko for at ressourcerne kan være optaget af andre akutte opgaver sådan som det jo netop var tilfældet den ulykkelig dag den femte april hvor tragedien skete i skagen jeg forstår at regionen har taget sagen op og vil drøfte med leverandøren hvordan en lignende situation så vidt det overhovedet er muligt kan undgås i fremtiden og igen vil jeg rose regionen for at

at når man kender forløbet af det der skete deroppe

at alarmcentralen får ringet til

en halv snes minutter før ambulancen når frem

give førstehjælp og noget hjertestart det er jo fantastisk og det synes jeg ministeren skulle

udenomssnak grunden til at jeg rejste

særlige forhold i sønderjylland at man har et frivilligt beredskab og der har man

udrustet en ambulance med hjertestarter og en lang række andre forskellige ting

at det var underligt at man ikke hjemtog et tilbud fra nogen

er sagt i den her sag der er hundredvis af mennesker der har ringet til mig i min egenskab af

vi er mange frivillige der har taget kurser ring til os brug os i skagen i løkken og

udkantsområderne vi vil gerne være med men jeg synes først og fremmest at det er en offentlig forpligtelse hvis ikke det står mål

i den forbindelse fordi jeg ved at ministeren udmærket kender sagen fra sommersted at jeg formulerede mit spørgsmål

foranstaltede ambulance i sommersted den er aldrende men den er effektiv og jeg beundrer det initiativ som har ført til at den kom op at køre og at den fortsat kører jeg var også imponeret over det jeg så

i øster assels

et akutskab som et antal borgere i omegnen har nøgle til og som de kan åbne med nøglen når de bliver alarmeret

har skabt øget tryghed for borgerne

på den måde kan få hurtig hjælp og for eksempel få en hjertestarter sat i gang jeg har den største respekt for dem der yder en frivillig indsats og den største respekt for beredskabsforbundet det eneste der er imellem mig og

der er rigtig mange mennesker der kommer og siger kan vi ikke finde ud af

det vil det kommunale beredskab gerne

ministeren kan godt undre sig over at

men hvis vi nu begge to er optaget af at det at redde liv er

en helt anden type beredskab end det vi kender for resten af landet der har de deltidsbrandmænd osv og

de to systemer arbejder fint sammen

jeg tror da også at regionerne vil diskutere det

er da ærgerligt at der hænger en hjertestarter inde bag en væg

kan få fat i den og der er det da fint hvis man kan lave noget

skulle gøre ved det skal vi have en lov om hjertestartere hvor ministeren får bemyndigelse til at fastsætte åbningstider for lokaler hvor der hænger hjertestartere

jeg er fuldstændig enig med at

det nye fænomen at der faktisk forefindes hjertestartere flere og flere steder

er rigtig positivt og jeg tror at det er gennem frivillige indsatser blandt andet omkring

så det har min fulde sympati jeg tror bare ikke at det skal styres ovenfra af en sundhedsminister

diskutere alle de midler der bliver sat af vi har også haft lejlighed til at diskutere førstehjælp og forebyggelse

at borgerne efterspørger tryghed når sygehusafdelinger

så opstår der utryghed det gør der både i løkken skagen og

skal være med til at påvirke det i en anden retning vi kan købe os til det hele

nogle erfaringer på området og har ved selvsyn set hvordan tingene

afvise at tage imod et tilbud

ud fra den betragtning at når vi

sygehus og så skal der til gengæld være et stærkere akutberedskab i nærområdet derfor vil vi nu se at der ved siden af de nye store supersygehuse

lægehuse op og visse steder også såkaldte sundheds og akuthuse som kan klare langt flere opgaver end de praktiserende læger tidligere

så har vi i da i øvrigt også for de seks hundrede million

lægehelikoptere så man nu også så at sige kan få hjælp fra luften

med akutberedskabet jeg tror i virkeligheden at dette år er historisk aldrig er akutberedskabet blevet styrket

er stilet til beskæftigelsesministeren af herre lennart damsbo andersen

idé at tage penge fra voksenlærlingeordningen til medfinansiering af udspillet en styrket indsats over for unge ledige når erhvervslivet i stigende grad efterspørger faglært arbejdskraft

som jeg svarer

finansiering af ungeinitiativet vil netop ikke

virksomhederne skruede ned

regeringen har det princip at

krone så når vi nu ønsker at gøre noget ekstra for netop at

jo findes et andet sted og her har vi så peget

voksenlærlingeordningen i to tusind og elleve

vil altså fortsat være muligt at

efterspørgsel efter faglært arbejdskraft og regeringen har selvfølgelig fortsat fokus på at

de penge så stadig væk står

forsøgte at få beskæftigelsesministeren i tale men det var så undervisningsministeren

som ministeren også siger at der bliver et behov for for flere faglærte er det så sådan at det det faktisk allerede nu ligger i kortene at der skal øgede midler i

netop kommer fra ubrugte midler

frem for at have pengene til at ligge og samle støv

jeg det var langt bedre at få dem ud at arbejde så vi i hjælpe nogle unge arbejdsløse ind på arbejdsmarkedet

godt gå og tænke lidt en gang imellem det gør jeg i hvert fald at når man går ned

fleksjob at folk kan komme ud i jobtræning og der er løntilskudsjob

fald konfronteret med dem af forskellige medarbejdere konsulenter fra

det man har lyst til som arbejdsgiver er det sådan at man kunne forestille sig at der rent faktisk er en gøgeungeeffekt altså at arbejdsgiverne

set et mindre optag af voksenlærlinge

bange for at tage lærlinge ind såvel unge

voksenlærlinge i en tid hvor man kan se at ordrebogen er tynd og hvor man kan være i tvivl om om man

var tre tusind færre arbejdsløse

er rigtig mange positive tegn

ansætte nu her inden for det næste halve år og derfor tror jeg også jeg har også en begrundet tro på

statsfængsel på nordfalster og laves jernbaneforbindelser alle mulige anlægsarbejder og der har de så endnu en gang konkluderet

ved med at undersøge det men lad det nu være når nu vi ved at der bliver mangel på arbejdskraft

ikke har fået arbejde endnu ville det jo give voldsomt god mening at de mennesker rent faktisk fik

der jo ikke noget incitament til at arbejdsgiverne skal tage nogle

jeg mener rent faktisk at virksomhederne godt kan skelne

lærling ind på sin virksomhed så

selvfølgelig for at være med til

uddanne arbejdsstyrken men det er også for

uddannet arbejdskraft ind på virksomheden

at det netop er de ufaglærte der har de allerbedste betingelser for at komme i gang med en uddannelse

udfordringer sammen

faglærte der er voksenlærlingeordningen så én model men der er også andre måder altså det

indeholder initiativer til at løse praktikpladsmangelen når otte tusind unge i dag mangler en praktikplads

ellers havde været konstant stigende fra to tusind og tre

jo rigtig positivt senest er der med finansloven for to tusind og elleve afsat to milliard kroner til at oprette cirka ni tusind ekstra

kroner for hver uddannelsesaftale som de indgår her i to tusind og elleve og nu har regeringen så også taget initiativ til at sikre

regeringen vil forstærke den igangværende kampagne over for virksomheder for at øge kendskabet til blandt andet den

elever

regeringen omlægge tilskuddet til i

højere grad målrettes de skoler og elever der har de største udfordringer med netop at

første halvår af to tusind og elleve

tusind en hundrede og seks og halvfjerds det er i hvert fald over otte tusind der ikke har nogen praktikplads og uanset hvor meget man går ud og snakker med virksomhederne så tager de jo ikke lærlinge hvis ikke der er arbejde derude til dem

bliver flere og flere ledige og der bliver flere og flere der ikke har en praktikplads det er derfor

hvad er svaret på det fra ministerens side

i sidste måned med tre tusind personer så det kan man da sige

altså at ledigheden er stagnerende faktisk svagt

en tredjedel af virksomhederne siger

næste halve år at der er færre konkurser i det hele taget begynder det

lysne og ordrebøgerne

og det er jo på grund af den indsats vi

i to tusind og ti jeg har tilladt mig at prøve at undersøge

det er så ministeriets egne tal hvordan

gået med antallet af praktikpladssøgende

så vi i dag har flere der søger en praktikplads end vi havde på det tidspunkt da kurven knækkede

det ændrer imidlertid så ikke på

er en række unge mennesker der står og mangler en praktikplads det jo så også derfor vi har taget den her stribe af nye initiativer

andersen faktisk efterspørger i dag er

fremlagt og det er noget af det som vi også

tage ansvar sidste gang kurven knækkede gik den fra otte tusind og ned til cirka syv tusind der ikke kunne få en praktikplads

men selv om kurven knækkede sidste gang

der stadig væk stod i kø for at få en praktikplads de syv tusind er jo et reelt problem i forhold til den diskussion vi også har om

at skaffe den kvalificerede arbejdskraft i fremtiden vi ved

må det jo være sådan at målet er at der ikke står nogen i

kø for at få en praktikplads at der er de pladser derude så vi både kan sikre at de unge får en uddannelse

som samfund har den uddannede arbejdskraft der skal være til rådighed tror ministeren så at de tiltag der er beskrevet i forslaget

man også få sig en uddannelse på teknisk skole som man kan

hvis man starter på teknisk skole og så ellers fuldfører

skolepraktik ikke er synes jeg den bedste

men i en tid hvor det har været svært

og se lidt pragmatisk på tingene

om de her initiativer er nok

at de her initiativer sammen med at det går bedre i danmark rent økonomisk og dermed også for virksomhederne

fremgår af folketingets hjemmeside mødet er hævet